jeg også har sagt

meget meget uheldigt at

igennem og da ikke mindst et lovforslag med så mange uafklarede forhold og

jeg vende tilbage til jeg synes det er en trist tradition at man synes man kan haste politik igennem på den

man kan sige at problem for kvaliteten

en grund til at vi har en høringsperiode det kunne

tænkt nogle tanker som man ikke havde tænkt herinde

folkestyret betyder vel bla at man giver sig tid til og giver mulighed for at mennesker uden for christiansborg og uden for ministerierne kan komme med indspark derudover har vi to hovedanker kan man sige i forhold til indholdet af lovforslaget og det ene punkt handler

de rejsendes pas og visum og medarbejderne siger jo altså også selv at de

med med videre at man så ovenikøbet haster det igennem uden at gå ind i en saglig dialog med

transportvirksomhederne og med

synes jeg faktisk er temmelig uforståeligt jeg vil også gerne komme med et par bemærkninger til det

for mig at se temmelig mangelfulde samarbejde med de tyske myndigheder

som jeg synes ministeren har leveret i den her sammenhæng omkring klokken tre og tyve tredive i går aftes fik folketinget en række skriftlige svar

svar nummer seks og fyrre skriver ministeren at ministeren den fjerde december havde møde med den tyske indenrigsminister

samme dag som det her lovforslag om transportøransvar blev fremsat alligevel drøftede ministeren ikke forslaget om transportøransvar

ikke muligheden for at tale om de ellers ret åbenlyse logistiske udfordringer altså

foregå i praksis når vi på den ene side har et tysk politi der siger

på den anden side har et dsb der siger

at ministeren ikke brugte mødet den fjerde december med indenrigsministeren fra tyskland til at drøfte den her problemstilling og

ministeren drøftede det svenske forslag om id kontrol og de mulige konsekvenser for det dansk tyske grænsesamarbejde med den tyske minister det lovforslag vi behandler i dag er vel en af de umiddelbare konsekvenser af den svenske

i det svar der kom sent i aftes skriver ministeren så at ministeren

jeg vil sige

i betragtning af de store konsekvenser som lige præcis det her lovforslag får for det dansk tyske samarbejde så synes jeg da det havde været ordentligt

sådan lidt tilbage med et indtryk af at regeringen bevidst har undladt at tage

udtryk for godt naboskab i stedet må vi i øvrigt også forstå at de her svar måtte den slesvig holstenske justitsminister anke spoorendonk onsdag

på kontakt med de tyske myndigheder på mange måder er udtryk for et hovedproblem i den her regerings tilgang til flygtningespørgsmålet nemlig at man slet ikke kan se hvor nødvendigt det er at samarbejde med andre lande og hvor nødvendigt det er at benytte sig af fællesskabet

i europa håndtere den her krise selvfølgelig bliver vi nødt til at samarbejde og selvfølgelig

men som sagt enhedslisten stemmer imod vi ser voldsomme retssikkerhedsmæssige

skal hastebehandle det her lovforslag det

vi ikke kan få en opbakning til den revisionsbemærkning vi har angivet om at vi kan revidere loven om tre måneder det synes

den her lov

for de medarbejdere som skal til at tjekke pas

synes det er meget problematisk at der fortsat er så mange ubesvarede spørgsmål i forhold til hvordan det er

får undervist de her medarbejdere hvordan transportørvirksomhederne får undervist deres medarbejdere i hvordan de skal kende forskel på et falsk og et gældende visum jeg synes det er problematisk hvad vi også allerede har hørt omtalt her fra talerstolen af den seneste ordfører

de tyske myndigheder hvor vi jo ved at

de tyske myndigheder ikke vil acceptere at danske transportører står på tysk grund og kontrollerer og det vil sige

så kommer der en situation hvor der er usikkerhed eller hvor man kan se at en

har et visum med hvordan og hvorledes får vi så det her menneske ud af

jeg synes at det er beklageligt at vi vi hastelovgiver på den måde og jeg synes det er beklageligt at

at det er nødvendigt at det skal foregå på den her måde så synes jeg også fortsat at

der mangler svar på den situation at vi reelt ikke kan modtage flygtninge som som ikke har visum det kan vi hvis de kommer

skal revideres så det er ikke et ja eller et nej men vi bliver nødt til at se på hvordan vi håndterer hele den her flygtningesituation vi har

det alternativet har plæderet for hele tiden nemlig at vi synes der skal nogle fælles løsninger til vi synes ikke den her type lovgivning heller ikke hvis vi får midlertidig

vores diplomatiske relationer til naboerne til sverige og tyskland synes at blive værre og værre

som det her lovforslag handler om færger tog busser vognmænd alle medarbejderne

selv må klare

praktiske problem skal de selv løse

situation som danmark og europa er i

en revisionsklausul

men at vi samtidig kunne få en ordentlig

dialog med dem det kommer til at berøre og med den svenske ministers ord sikrer at vi får klare regler det ville da have været utrolig rart hvis det også var ambitionen i danmark

ville ministeren og flertallet imødekomme det er rigtig rigtig

beretning til efterretning

talerstolen her

på christiansborg i regionerne

ekstra elementer ind og jeg vil blot hurtigt gennemgå dem inden jeg gør det vil jeg sige at socialdemokraterne støtter det her lovforslag det første element er at regionerne får mulighed for at delegere kompetencer i forbindelse med indgåelse af aftaler med private sygehuse og klinikker det andet er at der bliver fastsat nærmere regler for ambulancers bemanding udstyr og indretning og det er uanset om det er ambulancer der skal køre i offentligt regi eller i privat regi det tredje er at kommunalbestyrelserne får mulighed for at yde befordring

de har i øjeblikket det fjerde element er

regionerne får mulighed for at yde medlemmer af patientinddragelsesudvalgene diæter og andre godtgørelser for tabt arbejdsfortjeneste det femte og næstsidste element er at regioner og kommuner

til en bredere interessentkreds end loven giver mulighed for i dag

sidste element er at styrelsen for patientsikkerhed kan fastsætte regler for sygehuse klinikker praksisser og andre elementer i sundhedsvæsnet

gør at vi får en større gennemsigtighed at vi får en større patientsikkerhed

andet ambulanceberedskab

om ændring af sundhedsloven lovforslaget er delvis en genfremsættelse af et tidligere lovforslag nemlig l en hundrede og syv og tyve som ikke blev færdigbehandlet på grund af valget i sommer genfremsættelsen drejer sig om en præcisering af regionernes mulighed for at delegere kompetencen til danske regioner til at indgå aftaler med private sygehuse og klinikker lovforslaget baner vej for et sikkert lovgrundlag og det

ombudsmanden har sået tvivl om hvorvidt de nuværende regler er præcise nok genfremsættelsen drejer sig også om bemyndigelse til sundhedsstyrelsen til at fastsætte regler om påbud til offentlige eller private sygehuse om at offentliggøre et påbud på for eksempel behandlingsstedets hjemmeside ligesom genfremsættelsen præciserer kommunernes muligheder for at yde befordring til for eksempel egen læge eller speciallæge som et alternativ til befordringsgodtgørelse

det ses ofte ved større sportsstævner og koncerter at arrangørerne træffer aftale med private ambulanceselskaber om tilstedeværelse under afviklingen af arrangementet og det er både fornuftigt og prisværdigt at man kerer sig om deltagerne

en tragisk hændelse hvor et privat ambulanceselskab som ikke var en del af regionens præhospitale beredskab langtfra levede op til forventelig faglig standard og det fik fatale konsekvenser falsk tryghed er jo ingen tryghed nu bliver der strammet op således at der fremover stilles de samme krav til udstyr bemanding og indretning af de private ambulanceselskaber som ikke indgår i regionernes præhospitale beredskab som der gør til de offentlige ambulancer man skal kunne føle sig tryg når sundhedsprofessionelle udbyder ydelser uanset om det er en privat aktør som handler på egen hånd eller en aktør der indgår som en del af et regionalt beredskab i går havde vi her i folketingssalen en forespørgselsdebat hvor omdrejningspunktet var lægedækning i hele danmark en af udfordringerne som vi drøftede er

i de sundhedshuse som er etableret regeringen har som bekendt indgået en økonomiaftale med danske regioner og en del af aftalen bygger på en fælles ambition om at de praktiserende læger i højere grad skal arbejde sammen med andre praksisgrupper sygehusfunktioner og kommunale sundhedstilbud og her

læge og sundhedshuse en af hjørnestenene derfor udvides den personkreds som kan flytte ind i sundhedshusene

for eksempel

daværende sundhedsordfører for venstre som nu er sundhedsminister

at se hvilken fremsættelsestale ministeren finder

jeg vil kun gå ind i de største af dem vedrørende punkt to ambulancer vi synes det er rimeligt og fornuftigt at private ambulancer skal leve op til standarden for offentlige ambulancer borgere skelner ikke mellem private og offentlige ambulancer men forventer at en ambulance er en ambulance og at den lever op til gængse normer for liberal alliance er det vigtigt at private og offentlige aktører har lige vilkår og det gælder akkreditering kontrol offentliggørelse gennemsigtighed og vilkår givet i udbud med videre

at der er taget hensyn til høringssvar og at der vil blive indført en overgangsbestemmelse vedrørende punkt tre

jeg synes det er fint at kommunerne kan tilbyde befordring i stedet for befordringsgodtgørelse

sikres at man altid vælger den billigste ordning og at patienter ikke skal køres længere end det der må betragtes som rimeligt mange ambulante kræftpatienter

har store smerter og stort besvær med at sidde op for disse patienter kan det være en stor udfordring med selv den hurtigste og korteste transport frem og tilbage til hospitalet det bør man tage hensyn til hvis man tilbyder transport i stedet for befordringsgodtgørelse

til en bredere kreds af personer

det her lovforslag jeg vil heller ikke gå

men nævne nogle enkelte elementer som jeg synes er

at fremhæve i forhold til

tilskud til befordring eller sørge for befordring men lidt i modsætning til liberal alliances ordfører som mente at det skulle være den billigste løsning man vælger så lægger vi os op ad danske patienters høringssvar hvor de

set peger på at det ville være optimalt hvis man lod det være op til patienterne selv at vælge om det

være den ene eller den anden løsning vi er nemlig meget enige i at patienter har meget individuelle behov nogle kan godt befordre sig selv og foretrækker det og andre foretrækker at blive befordret så vi vil gerne opfordre til at man overvejer at gøre

for patienterne selv at vælge med hensyn til

hjemmel til at udbetale diæter i forbindelse med inddragelse af borgere og interesseorganisationer

jeg bare kvittere rigtig meget for det

er noget som vi i alternativet støtter så er det at man inddrager borgerne

i forhold til at træffe beslutninger i sundhedsvæsenet så det er et rigtig fint skridt i den rigtige retning at man faktisk kan få udbetalt

udleje lokaler i sundhedshusene

at ministeren havde været tilpas modig kan man sige til også at inkludere komplementærbehandlere

kendt som alternative behandlere som nogle af dem der kan leje sig ind i sundhedshusene når jeg siger det

har frekventeret alternativ behandling det er meget meget udbredt

at vi støtter lovforslaget som jo er en

justering af en lang række forskellige elementer i sundhedsloven og vi

enkelt lille punktnedslag det kan være at der med lovforslaget her skabes hjemmel til at fastsætte

bemanding udstyr og indretning og regler for uddannelse af ambulancemandskabet

tak for bemærkningerne og debatten om end den har været forholdsvis kort men det er jo også glædeligt på kort tid at kunne konstatere at der i folketinget er meget meget bred opbakning til lovforslaget det glæder mig også at enhedslistens ordfører har bemærket at vi har

det er jo ingen hemmelighed at en del af det her er en genfremsættelse af elementer fra et tidligere forslag lige så vel som der er suppleret med en række

igen nu går vi over til et

og når nu vi her i dag skal diskutere legalisering af medicinsk cannabis

også sikker på at vi alle sammen uanset hvordan vi måtte se på almindelig cannabis

gør det ud fra en præmis om at ville patienterne det bedste jeg tror også at vi alle sammen tager patienternes beretninger om positive effekter ved medicinsk cannabis alvorligt og det er mit klare udgangspunkt at hvis den medicinske anvendelse af cannabis opfylder kravene som vi i øvrigt stiller til lægemidler i danmark så skal det ikke afvises

det er cannabis omvendt er det selvfølgelig også vigtigt og et helt centralt og grundlæggende princip i vores sundhedsvæsen at der skal være tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for effekten sikkerheden og kvaliteten af

produkt hvis det skal bruges medicinsk det

ordinere såkaldte magistrelle lægemidler det giver mulighed for at apotekeren kan fremstille lægemidler med aktivstoffer fra cannabis om den mulighed

her har vi at gøre med et setup hvor der er sat nogle rammer for patienternes sikkerhed og for en tryg behandling det sidste er helt afgørende for regeringen men når det derimod drejer sig om almindelig rå cannabis er der ifølge lægemiddelstyrelsen en meget beskeden videnskabelig dokumentation for positive effekter i forhold til behandling af en given sygdom hos mennesker som anvender almindelig cannabis

er mindst lige så vigtigt vi mangler den fornødne viden om kvaliteten sikkerheden og effekten af produkterne foruden viden om dosering og bivirkninger ved produkterne det er alt sammen krav som vi ellers i folketinget altid plejer at sige vi skal

behandling det som alternativet

i dag sænker altså barren for patienternes sikkerhed ganske betydeligt lægemiddelstyrelsen kan derfor heller ikke anbefale at der indføres en sådan ordning som der er lagt op til i beslutningsforslaget

helt klart er hvordan alternativet vil finansiere forslaget

et parti der ellers bryster sig af gerne at ville prioritere ikke anviser finansiering på det punkt kunne alternativet jo passende gå forrest og konkret

spare for uanset hvordan en ordning måtte blive skruet sammen

kan det være tocifrede millionbeløb til etableringen og driften der potentielt kan være

syv million kroner årligt for en legalisering må under alle omstændigheder forudsætte at der arbejdes på et setup for blandt andet ordination distribution udlevering overvågning af lægers ordination bivirkningsindberetninger dataregistre med videre i de udgifter er der vel at mærke ikke medregnet hvad selve produkterne koster og hvis man så også ønsker at bruge offentlige midler på tilskud til cannabis vil det selvfølgelig være dyrt her kan det også dreje sig om tocifrede millionbeløb afhængigt af hvor mange der skal behandles med den netop indgåede finanslov har vi i regeringen prioriteret en række af de områder som vi synes er rigtig vigtige

for eksempel den ældre medicinske patient overbelægning på sygehusene kræftpatienter for bare at nævne nogle eksempler

der stillede forslag om

ønskede at prioritere medicinsk cannabis så jeg synes også at der bakker op om forslaget må fortælle hvordan pengene skal findes

men uanset hvad alternativet egentlig mener med forslaget og uanset hvad forslaget egentlig koster

vi her i salen skal holde fokus på at værne om patienternes sikkerhed og lytte til fagligheden det var det alle i folketingssalen i går stod og lagde så meget vægt på og sagde var så

interessant at se om det synspunkt også gør sig gældende i dag

ikke kun lægemiddelstyrelsen der ikke kan anbefale en særordning som den der er foreslået her i beslutningsforslaget jeg bemærker at lægeforeningen udtrykker en meget klar faglig

har skrevet til alle folketingets sundhedsordførere og til mig som minister er alligevel ikke hver dag at lægeforeningen finder anledning til det på den måde

finder lægeforeningen midlertidigt

indføre en særskilt ordning for ordination af såkaldt medicinsk cannabis lægeforeningen vil derfor opfordre til at folketinget afstår fra at vedtage beslutningsforslaget i sin nuværende form

der står at de direkte anbefaler folketingets partier

nuværende form den faglige rådgivning til os politikere er dermed klar alternativets nuværende forslag kan ikke anbefales derfor synes jeg at det ikke alene er uhensigtsmæssigt men også betænkeligt hvis folketinget går imod så klare anbefalinger og beslutter at der er nogle patientgrupper

som skal tilbydes cannabis det vi tilbyder danske patienter i danmark bør altid bero på en grundig sundhedsfaglig vurdering så vi sikrer os at der i sundhedsvæsenet til enhver tid leveres behandling af høj kvalitet

minder det faktisk om en generel

af almindelig cannabis i hvert fald delvis der er mange gode grunde til at vi i danmark har et generelt forbud mod cannabis ved misbrug af cannabis er der dokumentation for skadevirkninger det drejer sig blandt andet om psykotiske reaktioner forringelse af indlæringsevnen og øget risiko for blandt andet psykisk sygdom hvis der kommer en ny og mere videnskabelig dokumentation på det her område

at det aktive stof i cannabis

kvalme hos hos kræftpatienter og stimulere appetitten hos aids patienter den viden har vi ifølge lægemiddelstyrelsen haft længe

at der bliver forsket mere på området og jeg kan forsikre at vi fra centralt hold vil følge den faglige udvikling tæt

er det altså af hensyn til patienterne afgørende at vi følger den klare anbefaling om ikke at indføre en eller anden særordning som vi altså må forstå ikke engang forslagsstillerne

vel at mærke en særordning hvor hverken lægen eller patienten har sikkerhed for at et givent produkt er sikkert effektivt eller fremstillet under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold

alternativets beslutningsforslag

er vi helt åbne over for at diskutere øget forskning i

og bivirkninger ved medicinsk cannabis

i hvert fald også huske hvis vi vil at vi var flere

prioriteringer vi træffer på sundhedsområdet det er også det der ligger til grund for det her beslutningsforslag ministeren nævnte flere gange patientsikkerhed

er til størst fare for patienterne at de går på det sorte marked og køber illegale stoffer

virksomme lægemidler af høj kvalitet og til fyldestgørende information om lægemidler jeg synes til enhver tid

en række godkendte lægemidler med aktive stoffer fra cannabis det er lægemidler der har været afprøvet igennem kliniske forsøg hvor der er videnskabelig dokumentation for

at tina horsted som er overlæge på

de lægemidler som vi har på markedet i dag

cannabinoider i en

til at opfylde de behov der er hos

ting forskellige steder blandt andet på

lægemiddelstyrelsen har også over for mig oplyst at det firma der i dag fremstiller

kliniske forsøg med lægemidlet i flere europæiske

cancerpatienter med sativex undersøges formentlig med henblik på

interessant hvad der foregår på rigshospitalet man kunne jo så også politisk ønske sig at der måske en gang imellem foregik endnu mere

nævner her mig bekendt slog innovationsfonden midlerne op i februar måned to tusind og femten altså midlerne fra forskningsreserven de fem og tredive million

jeg kunne godt have tænkt mig at der blev igangsat endnu flere lægevidenskabelige forsøg om effekten af cannabis i medicinsk øjemed

det

kan bare nævne benzodiazepiner som er afhængighedsskabende hvor vi har en lægemiddelindustri

der ikke findes forskning og jeg undrer mig lidt over det

se at der ligger noget videnskabelig evidens på

er jo ikke det der ligger i alternativets forslag og det tror jeg også ministeren er bekendt med det vi jo lige præcis åbner op for

ministeren har fået lige så mange mails som vi andre har fået efter det her beslutningsforslag er fremsat fra patienter der lige præcis siger til os hvor er vi glade for at i fremsætter

beretning om positive effekter ved medicinsk cannabis alvorligt

så alternativet foreslår det er jo at vi lige præcis på det her område skal se bort fra det vi gør på alle andre områder

nemlig stiller krav til den nødvendige viden om kvaliteten sikkerheden og effekten af produkterne foruden viden om dosering

med andre ord er alternativets forslag at vi skal sænke barren for patienternes sikkerhed betydeligt

opfordrer folketingets partier til ikke at vedtage beslutningsforslaget fra alternativet hvortil jeg har bemærket

at vores patienter derude som vi ved bruger de her stoffer ulovligt

kan gøre det lovligt samtidig med

beretninger om positive effekter ved brug af medicinsk cannabis det tager jeg meget alvorligt jeg synes også et område hvor vi har behov for mere

konstaterer også samtidig at der i dag findes en række godkendte lægemidler med aktive stoffer fra

kravene i vores sundhedsvæsen nemlig at de har været afprøvet i kliniske forsøg

er en videnskabelig dokumentation for effekt sikkerhed og kvalitet

til patienterne hvis man

rigtig mange meget syge mennesker

og håber på at det vil gå rigtig rigtig godt for det her forslag medicinsk cannabis burde være blevet vedtaget for længst af folketinget

der er nogle lande rundtom i verden

nogle delstater i usa hvor man trods den utilstrækkelige dokumentation for virkningen har tilladt anvendelsen af almindelig rå cannabis til medicinsk brug de landes erfaringer har ikke givet væsentlig ny dokumentation for effekten af almindelig rå cannabis

men er det det samme som at vi ikke følger de landes erfaringer nej dem følger vi tæt

indført en ordning hvor for eksempel produkterne fra bedrocan kan ordineres af læger via tilladelse det har man gjort

de landes erfaringer skal vi bruge

ministeren

og jeg må jo et eller andet sted forstå at det mener forslagsstillerne fra alternativet også siden man har valgt at sige vi vil faktisk gerne stille nogle ændringsforslag til vores eget forslag for det første vi

der er så mange uklarheder i det her og som sagt tror

se gennem faktisk efterhånden nogle år

har vi her på christiansborg haft en meget god diskussion og en nøje drøftelse af medicinsk cannabis

det der er helt afgørende for socialdemokraterne uanset hvad vi diskuterer i sundhedsdebatten

er at vi ønsker den bedste behandling af danske patienter derfor arbejder vi også på det her område meget konstruktivt med at vi gerne vil være med til at bane vejen for at der kan være en endnu bedre behandling af patienter også med cannabis hvis det viser sig at det er det der skal til vi vil rigtig gerne fra socialdemokratisk side være med til at understøtte forskning og det at vi får genereret ny viden altså at vi får skabt yderligere dokumentation på det her område derfor vil jeg indledningsvis sige at jeg ville ønske at vi allerede i løbet af de sidste par år havde fået mere forskning som kunne understøtte

jeg ville også ønske at vi allerede havde fået flere godkendte medicinske præparater på markedet til gavn for patienterne det der er afgørende for

socialdemokrater er at den gode patientbehandling går hånd i hånd med den rigtige og meget høje patientsikkerhed

vi vægter de medicinske argumenter meget højt og derfor er det vigtigt i den her sammenhæng at sige at rå cannabis

godkendt som et medicinsk lægemiddel hverken i europa usa eller andre dele af verden

det der skal til for at noget kan blive godkendt som et medicinsk lægemiddel det er at det er undersøgt meget nøje fordi det er et spørgsmål om at patienterne men også dem der skal ordinere produkterne skal vide

er sandt hvad der er dokumentation for og hvad der ikke dokumentation for det man skal sikre er at der er en god effekt at bivirkningerne ikke overskygger effekten og at der også er en ensartet effekt det vi bygger på her i danmark

derfor er det helt forkert at begynde at lægge nogle produkter ind under kategorien lægemidler når

jeg forstår godt at lægeforeningen har sendt et brev til alle

det der er tale om i det her beslutningsforslag er rå cannabis hvis man taler om medicinsk

er der produkter på markedet som er godkendt som lægerne kan udskrive

er undersøgt til bunds

jeg har gennem de sidste år fået rigtig mange

som fortæller om deres hverdagssituation men som også fortæller om hvilken mærkelig situation de er bragt i hvis de eksempelvis vil have cannabisolier hentet og kun muligt at købe på det sorte marked den ene dag er det sødt og gult den næste dag er det brunt og surt det er et rigtig godt billede af hvad vi ikke kan acceptere at lægge ind i gruppen af lægemidler det er altså både lægemiddelstyrelsen og

forslag vi behandler her er en forkert vej at gå jeg vil til gengæld gerne sige

mange gange de sidste år at jeg ville ønske at

at de gerne måtte udskrive til de patienter der måtte have de symptomer hvor de mener at det her kunne have en effekt det mener jeg er en vej

jeg mener også det er en vej at gå som også sundhedsministeren har sagt

derfor er forskning også vejen at gå kliniske studier jeg lytter meget til det der sker på rigshospitalet i øjeblikket hvor overlæge

ud og ordinere det her

en speciallægeopgave jeg lytter meget til det at de går i et samarbejde

lavet de her magistrelle produkter og få lavet registrering og forskning men det der ligger i forslaget her i dag er

en forkert vej ind til at hjælpe de her patienter de skal hjælpes og de skal hjælpes af dem der har spidskompetencerne

derfor støtter vi fra socialdemokratisk side ikke forslaget som det ligger her

ordføreren

at jeg ville ønske at vi havde mere forskning og jeg ville ønske at vi havde flere godkendte produkter på markedet

at jeg gerne vil have nye produkter som en producent tager ansvaret for

klinisk afprøvet sådan at patientsikkerheden er høj og her synes jeg jo

at de har sat et klinisk forsøg i gang derude

andre indholdsstoffer i de magistrelle produkter de bruger som de får lavet på apoteker her i danmark og at vi får den viden der skal til

det sådan til de borgere og patienter der måtte følge debatten

var jeg jo netop inde på i min ordførertale

der producerer olier ud over det illegale marked og derfor er det her en meget ulykkelig situation og derfor synes jeg også at kan man kigge på noget om magistrel fremstilling

nået et langt skridt videre for så er det apotekere der står bag

at det er lægeforeningen der udtrykker sig på vegne af lægerne

men jeg har altså bemærket at det som tina horsted overlæge på smertecenteret på rigshospitalet siger er at der skal mere forskning og

de siger at de egentlig gerne vil have et udvidet

får

er en helt omvendt

de skal gå og jeg synes det er dejligt at vi har nogle speciallæger nogle eksperter som tager opgaven op det var jo lige nøjagtig det der var vores hensigt da vi sad i regering hvor socialdemokraterne også pressede på for at vi skulle afsætte fem og tredive million kroner på forskningsreserven og hvor vi dedikerede dem til at vi gerne ville have forskning på det her område så

jeg synes det er rart at vi får en debat om området som

interesseret mig for de sidste par år herinde som sundhedsordfører jeg har talt med utrolig mange

som har brugt medicinsk cannabis på mange

findes mange forskellige ting jeg har haft

producenter inde på mit kontor der har vist mig

jeg har faktisk også smagt på noget olie

at de ikke kan hjælpes med medicin men

bliver hjulpet med medicinsk cannabis på den ene

skjulte må gå på christiania

finde en pusher som er klar til at sælge

jeg har talt med en kvinde

tres årsalderen med en kræftsyg mand

lå på det sidste og havde brug for medicinsk cannabis det var det eneste der hjalp det mener jeg

overhørig det

til hvad sundhedsstyrelsen lægemiddelstyrelsen fortæller os men jeg

jeg nok også ordførerne er klar over

jeg siger ikke at vi bare skal frigive en hel masse eller at vi kan sige

et rusmiddel at man ikke anbefaler det så vil jeg sige

i starten kunne jeg ikke huske hvad der var hvad men jeg ved i hvert fald nu at thc er det du bliver skæv af

er euforiserende og at du får en rus af det for mange er det faktisk

medicinsk cannabis der er god

en til en der er lige meget af begge ting og derfor er der mange der ikke kan tåle

der er god til forskellige sygdomme og diagnoser

var netop også noget som vi talte

dem der var i foretræde i tirsdags

oplyst er det både finland italien tyskland tjekkiet canada der får

man også kan sikre at dem der kun har brug for

medicinsk cannabis der ikke

er det vi kan gøre for at komme i gang

med beslutningsforslaget ønsker man ikke en ny diskussion af hvorvidt cannabis skal legaliseres men nærmere en diskussion af hvordan vi sikrer den bedste behandling og smertelindring af patienter med multipel sklerose epilepsi depression

nogle af de grupper som alternativet peger på i bemærkningerne til beslutningsforslaget det udgangspunkt vil jeg gerne kvittere for jeg har også noteret mig at ordføreren forud for debatten har tilkendegivet at man vil stille ændringsforslag til sit eget beslutningsforslag

bliver en lidt særlig debat

egentlig alternativet vil danskernes sundhed har altid været og vil fortsat være

vi har med den netop indgåede finanslov prioriteret sundheds og ældreområdet med tre

og uanset hvilken patientgruppe man tilhører skal man kunne stole på at den behandling og de præparater man behandles med af danske læger

dokumenteret effekt høj kvalitet og sikkerhed en af hjørnestenene i dansk lovgivning er godkendelsesproceduren af lægemidler hvor for eksempel den dokumenterede virkning skal være større end bivirkningerne lægemidlet skal være sikkert at anvende man skal overholde god fremstillingspraksis og klinisk forskning skal være en del af det der indgår i dokumentationen for lægemidlets virkning der findes i dag flere præparater på det danske marked både med stoffer fra cannabis og kunstig fremstillet cannabis som overholder det regelsæt disse præparater kan for eksempel speciallæger i neurologi eller alment praktiserende læger efter tilladelse ordinere til for eksempel sklerosepatienter der findes altså cannabismedicin lovligt på det danske marked i dag fælles for cannabismedicinen

og producenterne er godkendt til fremstilling af lægemidler sådan mener vi i venstre også det bør være men der findes også den mulighed at lægerne via den fri ordinationsret

til en enkelt patient hvis andre muligheder er udtømt lægen fraviger altså hovedreglen om at anvende de godkendte markedsførte lægemidler når der bestilles magistrelle produkter i det tidligere sundheds og forebyggelsesudvalg har vi også interesseret os for medicinsk cannabis

særlig set i lyset af at man jo også i andre lande interesserer sig for cannabisprodukter holland bliver jo ofte nævnt i den sammenhæng venstres udgangspunkt er patienternes sikkerhed i bemærkningerne til forslaget peger forslagsstilleren på at der er tegn på at cannabis kan have en bremsende effekt på kræft hvis man læser på kræftens bekæmpelses hjemmeside

men der er også laboratorieforsøg som viser at cannabinoiderne kan have en stimulerende virkning

fra venstres side mener vi at det vigtigt at vi reserverer midler til forskning i medicinsk cannabis så vi kan blive klogere på behandlingseffekter og muligheder sidste år prioriterede et bredt flertal i folketinget midler via forskningsreserven til netop forskning i smertelindring med medicinsk cannabis det mener vi i venstre er den rigtige vej at

patienter venstre har sammen med de øvrige partier bag finansloven prioriteret midler til alternativ behandling det betyder at sundhedsstyrelsens råd for alternativ behandling styrkes med en pulje på fem million

i to tusind og seksten målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling

her kunne medicinsk cannabis jo være en mulighed i bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgår kun lidt om økonomi og i sin helhed er forslaget ufinansieret det ville have været rart hvis alternativet havde bidraget med finansieringsforslag til et markant udgiftsdrivende

er helt på linje med lægeforeningen som jo har sendt et brev til alle folketingets sundhedsordførere sundhedsministeren har tidligere citeret fra brevet så den vil jeg afstå fra venstres udgangspunkt er at både patientbehandling og udbud af medicinske produkter bør bero på faglige vurderinger

nu er det sådan at der er syv ud af ti danskere som faktisk ønsker en legalisering af cannabis til medicinsk brug

set os der lytter til befolkningen og i den

det

situation vi har i dag er et massivt svigt af de patienter som

selv må anskaffe sig det

god effekt af det

de medicinske cannabisprodukter de bruger kan nogle ting som ikke nogen andre godkendte lægemidler kan

også refereret til overlæge tina horsted

på samme måde siger at hendes oplevelse er at det er fuldstændig korrekt at der er en signifikant effekt på for eksempel smerte som jo er hendes speciale af de produkter som man kan skaffe sig illegalt i dag hun siger også til jyllands posten at den situation

dag er ydmygende for patienterne og det synes jeg egentlig er meget rammende så endnu en gang tak for at rejse spørgsmålet

selv et beslutningsforslag for

samme tema men med nogle andre ideer nogle af dem vil jeg bringe ind i debatten

er at kigge mere på udleveringstilladelser

fra andre lande det andet

hvor jeg synes der er grobund for at gå videre

nedkriminalisere eller afkriminalisere de patienter som er i den situation i dag der ligger nogle mulige modeller allerede som vi kunne bruge alternativets forslag her

man via praktiserende læge kan få adgang til de hollandske produkter

af de godkendte lægemidler som virker og hvis man i øvrigt lever op til

defineret symptomliste jeg jeg synes det er en interessant model

meget gerne diskutere videre vi er også åbne over for at diskutere

jeg har også bemærket at tina horsted opfordrer til

ministeren har bragt temaet

nogle muligheder for at komme videre uanset hvordan det ender med det beslutningsforslag der ligger her i dag

det samme vil jo gøre sig gældende hvis man anvender magistrelle lægemidler altså designer et lægemiddel til en given patient så gælder det

kontrollere hvordan

synes jeg er ganske fornuftigt at gøre især når der er en overlæge som gerne vil tage ansvar for det og også

afgørelsen om hvorvidt det skal være tilladt eller ej at bruge det som

på lægemiddelstyrelsens

og sundhedsstyrelsen og lægeforeningen fraråder at vi gennemfører det

patienter nu er folketinget jo omnipotent

de konservatives ordfører og venstres ordfører gøre sig umådelig umage for ikke at ville gøre noget som helst i den her sag

er der en udbredt vilje og en udstrakt hånd til at prøve at finde nogle løsninger der er ikke en eller anden

det skal være præcis de ord alternativet har skrevet

mulighed

som bekendt forbudt i dag men alligevel bruges det i store mængder på rigshospitalets tværfaglige smertecenter antager man at cirka femten procent af patienterne ulovligt køber og bruger cannabis for at medicinere sig selv man oplever at mange forældre til kræftsyge børn køber cannabis for at hjælpe dem men de er nødt til at gøre det på det kriminelle marked og på det sorte marked er der ingen sikkerhed for produkternes kvalitet og priserne er skyhøje legalisering kan medføre øget sikkerhed for kvalitet lavere priser og bedre rådgivning altså bedre patientsikkerhed og da vi sikkert heller ikke undgår skat på det her produkt

de mennesker som i dag køber og indtager cannabis

behøver ikke længere at være kriminelle kriminelle hvis medicinsk cannabis legaliseres mange oplever stor smertelindring afhjælpning af kvalme og bedre appetit forskning på mus viser desuden antiinflammatorisk virkning blokering af kræftceller hindring af muskelkramper forårsaget af multipel sklerose

videnskabelig evidens

altså utallige gode erfaringer med medicinsk cannabis

udvikler psykoser eller afhængighed

til gengæld at tyve procent af de patienter som er i behandling med morfin

udvikler afhængighed cannabis kan udskrives af læger i blandt andet holland tyskland israel canada og en lang række amerikanske stater liberal alliance går også ind for legalisering af medicinsk cannabis i danmark

af nogen som helst medicinske produkter men vi skal give fagfolk mulighed for

kunne gøre det ligesom med alle andre medicinske produkter i dag har læger ikke mulighed for at hjælpe mange af deres patienter med medicinsk cannabis det vil liberal alliance gerne give dem mulighed for

men den mulighed har de ikke i dag hvis vi som politikere siger nej til at give fagfolk den mulighed

selv til medicinske eksperter

som beslutningsforslaget ligger nu

syntetiske produkter som er tilladt i

som mange brugere ikke har den glæde af

har ikke den ønskede virkning og nogle kan ikke engang bruge dem de kan laves i form af piller som nogle faktisk ikke kan indtage og nogle af dem som indtager

vi gerne vil have er at man kan udvikle nogle produkter af rå cannabis

ser

muligt at udskrive medicinske cannabisprodukter til patienter

så hvad er det præcis liberal alliance går ind

som vi også sagde sidste gang der var et beslutningsforslag om det

vi mener det er afgørende at man som patient kan få den nødvendige lindring også hvis man ikke tåler eller ikke reagerer på konventionel medicin som vores daværende sundhedsordfører camilla hersom sagde

en forpligtelse til at sikre at det vi tilbyder danske patienter er tilstrækkeligt undersøgt

om mere klinisk forskning det er to år siden og siden har vi med uddannelsesminister sofie carsten nielsen i spidsen sat penge af til

i medicinsk cannabis vi har så prøvet at presse på for forskningsvejen men vi har også løbet

for vores penge til forskning er ikke blevet brugt

vi i radikale venstre åbne over for beslutningsforslaget vi synes forskningen fylder

der kvalificerer forslaget vi ønsker kliniske forsøg med medicinsk cannabis

at ændre forslaget til et storskalaforsøg

som skal kunne få rå cannabisblomst på apoteket og det har vi også allerede

venstre og socialdemokraterne mener at det er et skråplan

politikere og ikke læger og jeg har derfor heller ikke forstand på hvilken behandling der virker og hvor godt og derfor er jeg også enig i udgangspunktet om at folketinget ikke lovgiver om bestemte behandlinger vores principielle synspunkt er derfor fortsat at vi skal stille de samme krav til medicinsk cannabis som vi gør til anden medicin

man jo netop også måle smertelindring ved medicinsk cannabis på præcis samme måde

vi har sat penge af til forskning jeg har bedt ministeriet om en forklaring på hvorfor

få noget svar på jeg har spurgt ministeriet til hvordan en model for følgeforskning og

og når ministeriet så siger

for lille til at kunne give evidens og jeg

for at vi faktisk kunne få evidens så har jeg heller ikke fået noget svar

udgangspunkt også støtter

de bagvedliggende ideer i forslag vi behandler her i dag når jeg

nok komme tilbage til substansen i det der er rigtig mange danskere som efterspørger bedre adgang til medicinsk cannabis fordi de oplever at det

også fået henvendelser selv om jeg måske synes at nogle af dem er tilvejebragt på en måde jeg gerne havde frabedt mig men den diskussion skal jeg tage med alternativet på et senere tidspunkt

al anden medicin fuldstændig sikker for patienterne at bruge den skal hjælpe patienterne men der skal også være klarhed over eventuelle bivirkninger i dag er patienterne

efterladt i et ingenmandsland og jeg set stor forståelse for at der er nogle patienter som er i en meget meget kritisk situation for mange af dem drejer det

en terminal fase af deres liv og det efterlader selvfølgelig også patienterne i en meget sårbar situation hvor de efterspørger al mulig hjælp i forhold til at løse den meget vanskelige situation står i det gør også at

medicinsk cannabis er meget kompleks der er mange ting vi ikke ved om medicinsk cannabis og cannabis kan laves til medicin på mange forskellige måder jeg skal ikke stå her

det har jeg simpelt hen ikke ekspertisen til at sætte mig ind i men vi støtter sådan set intentionerne om at undersøge det her nærmere som også den tidligere ordfører

afsatte vi for to år siden forskningsreserven et beløb netop til

lagde billet ind på det hvilket i sig selv er en udfordring og derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at se på hvad baggrunden

allerede har spurgt ind til de udfordringer eller de problemstillinger der rejser sig i den anledning men jeg synes også det er vigtigt

at slå fast at der altså er rigtig mange mennesker som har vist at have glæde af medicinsk cannabis det vidner den debat der har været i de seneste dage op til den her behandling med al tydelighed om det konkrete

som skal sikre mulighed for udskrivning af recepter til medicinsk cannabis

rejser en række problemstillinger som også den konservative ordfører var inde på tidligere i nogle spørgsmål

indledningsvis tog forbehold i forhold til at vi støtter ideen vi

også forstå på alternativets ordfører at man jo netop vil stille et ændringsforslag til det det var den radikale ordfører også inde på

jeg tror faktisk godt at vi ret bredt i folketinget kan samle opbakning til både

få sat gang i nogle mere systematiske forsøg der er nogle patientgrupper som uagtet hvad vi beslutter i dag eller i morgen eller om tre fire uger når det her

som også fremadrettet vil benytte sig af medicinsk cannabis derfor synes jeg også vi gør dem

os selv en tjeneste ved at få undersøgt det i dybden fået de erfaringer der er

bivirkninger så patienterne i sidste ende kan træffe en

erfaringer med at begynde at producere

sundhedsudvalget i tirsdags

klogere på hele den proces der foregår så sent som i mandags blev der også

producere nogle subpræparater

altså mange ting som jeg tror vi skal have undersøgt

frem til at det der hedder bedrocan nu skal jeg

vigtigt at vi sikrer en ordentlig proces i forhold til udleveringen og ikke mindst

produkter vi snakker om også bliver

bagvedliggende produktion også er i overensstemmelse med de forskrifter vi i øvrigt vil stille til produktionen af medicinske produkter i danmark

mange diskussioner om hvad det er vi så diskuterer jeg synes det er vigtigt at holde fast i at det her drejer sig om medicinsk cannabis til en patientgruppe

der rigtig mange gode intentioner i det forslag

mig bekendt er der heller ikke nogen hvad skal man sige formelle begrænsninger

at ændre et beslutningsforslag som er fremsat

at vi skal glæde os over at vi alle sammen kan blive klogere i den proces og jeg har også bidt mærke i at alternativet synes jeg helt åbenlyst også

der er nogle ting her som kan tilpasses bedre de radikale har også her fra talerstolen foreslået nogle ændringer som for mig at se ville gøre det bedre netop at vi har fokus på forsøg og vi netop får fokus

et beslutningsforslag

jeg vil tage udgangspunkt i beslutningsforslaget

det og ikke i alt mulig andet selv om jeg forstår

op men bakker op om noget helt andet end det der står i beslutningsforslaget nemlig at der skal være

set godt være tilhængere af men nu tager jeg

vi i danmark skal give læger lov til at udskrive cannabisprodukter til patienter

på plads det er ikke forbudt at bruge cannabis til medicinsk behandling der er allerede godkendte lægemidler med cannabis på markedet det er bare sådan at lægemidler med cannabis skal følge de samme retningslinjer som alle andre lægemidler ikke strengere krav men heller ikke lempeligere krav før et lægemiddel bliver godkendt skal det bevises at det fungerer

store undersøgelser der belyser effekt og bivirkninger

tager lægemiddelstyrelsen stilling til om tilladelsen til brug skal gives

sikre på at lægemidlerne er sikre

at effekten overstiger bivirkningerne så den eneste grund til at cannabis ikke kan bruges i større omfang som lægemiddel er at der ikke er dokumentation for at det

partier herinde der har noget principielt imod stoffet

nogen fornuftig grund til men det som tilhængerne af

ikke en legalisering det er en positiv særbehandling af et bestemt stof lige præcis for det her stof skal det ikke være lægemiddelstyrelsen og den faglige dokumentation der skal være afgørende i stedet skal folketinget overtrumfe de almindelige retningslinjer og give en særtilladelse til cannabis fordi det er et meget

det finder vi ærlig talt en smule useriøst

når novo nordisk kommer ud med en ny insulin

udskrive det eller ej vi følger nogle retningslinjer vi

der skal fremlægges dokumentation for at et produkt virker før vi giver sådan en tilladelse og det er altså det mest

vi er herinde ikke i stand til at vurdere bevismaterialet og det er useriøst at henvise til enkelte patienter man har hørt om i pressen eller enkelte kendte mennesker som kan fortælle om effekten af cannabis og så derved bruge det som dokumentation lægemiddelstyrelsen sidder

på al den dokumentation der findes og når de konkluderer at der ikke er tilstrækkeligt belæg for at cannabis fungerer som lægemiddel så bør man respektere den beslutning vi kan ikke sidde og være klogere herinde end lægemiddelstyrelsen sundhedsstyrelsen og lægeforeningen som alle sammen fraråder

useriøst og vi er også skuffede over at normalt seriøse partier

henviser ordføreren til lægemiddelstyrelsen og

helt korrekt at i lægemiddelstyrelsen og sundhedsstyrelsen træffer man afgørelser om godkendelse af

indført og godkendt i danmark har jeg tidligere spurgt styrelsen hvad

evidens nok og der skriver de til mig i et svar at på godkendelsestidspunktet kan det ikke undgås at der vil være en række usikkerheder og spørgsmål om effekt eller bivirkninger

forsøgspatienter i de her forsøg før de er klar til at godkende et produkt og det synes jeg er meget rimeligt

som giver en ganske betydelig sikkerhed der er

aldrig hundrede procents sikkerhed for

det rigtigt at man også efterfølgende kan lave forsøg men før man godkender det

altså være et vist belæg for at det fungerer så man ikke bare godkender hvad

det er første gang jeg har meldt mig som privatist

en gang skal jo være den første

ikke fordi jeg er uenig med venstres ordfører jeg er heller ikke uenig med sundhedsministeren jeg er enig i hvert et ord

har sagt både fra salen og fra talerstolen

det der er kommet frem fra alternativets side fra dansk folkepartis side fra enhedslistens side

taler vi forbi hinanden

og den taler er på månen det mener jeg ikke nogen har været i den her debat men jeg kommer til at tænke på den gamle bog der hedder mænd er fra mars

kvinder er fra venus og det er også det

er lidt kendetegnende for denne debat

ministeren og venstres ordfører og socialdemokraternes ordfører flemming møller mortensen befinder sig på én planet og alternativet enhedslisten dansk

anden planet så kan man selv vælge hvem der gerne vil være på mars og hvem der gerne vil være på venus jeg vil så forsøge om der kan findes en eller anden fællesnævner her fra min plads

er det jo klart at det må være sådan at det altså ikke er os i denne folketingssal der godkender lægemidler

fuldstændig absurd hvis vi skulle gå ind

godt være i siger noget andet men det vi godt have godkendt og please kunne i tage

skynde jer lidt så det bliver i en fart

som alternativet beder os gøre i beslutningsforslaget jeg er ikke enig i at

formuleret særlig præcist jeg synes det er forholdsvis uklart hvad der egentlig menes men jeg tror

en idé om hvor man vil hen

som jeg hører debatten ikke bare her i dag

en utålmodighed med det etablerede system hvor man siger jamen hvorfor skal syge mennesker vente på at systemet bliver færdigt

godkendt medicin alt imens nogle patienter går rundt og har det dårligt og de af egen erfaring ved at de får det bedre

det gør de så på det

cannabisprodukter i godkendte lægemidler som der imidlertid ikke bliver ordineret så frygtelig meget af og hvor mange patienter heller ikke oplever at de får helt den samme lindrende virkning som de får når de køber om jeg så må sige rigtig hash

fuldstændig uværdigt at syge mennesker skal kriminaliseres og bevæge sig ud i et kriminelt miljø handle med en eller anden bandidosrocker og understøtte den kriminelle underverden for at få et et middel som de oplever lindrer

er kommet fra ministeren er meget udstrakt men det kan

til ministeren til alle ordførerne og til privatisten her til sidst for de

til vores beslutningsforslag

jeg allerallerførst skylder at forklare at ja

et beslutningsforslag som ikke var særlig konkret

der to årsager til den ene er sådan set at vi på det tidspunkt vi fremsatte beslutningsforslaget ikke

en ny politisk kultur på christiansborg hvor vi faktisk kan drøfte de ting som vi skal tage stilling til og ud fra de drøftelser arbejde videre med

gøre her vi lytter til det der kommer i

gå ud og arbejde videre med det sammen med de partier der har lyst til at være med på det så det er

at det måske har været

proces og jeg er heller ikke bange for at sige at vi har taget fejl i forhold til at det

været lidt mere skarpt så dermed håber jeg

i alternativet vil vi gerne indføre et

på at vi importerer de hollandske præparater som nemlig har en stor variation i forhold til effekt og at vi samtidig med at

laver en evidensmåling en løbende effektmåling hvordan den effektmåling skal skrues sammen er noget der skal afgøres

vi havde foretræde for sundhedsudvalget af tina horsted i tirsdags og hun nævnte blandt

et rigtig godt instrument til at måle fysiske og psykiske effekter af medicinske interventioner

vi vil gerne indføre en projektperiode hvor vi samtidig med

cannabis måler på effekten så vi snakker forskning og implementering

i forhold til det brev de har skrevet og vi respekterer lægeforeningens position

talt med blandt andet plo og mange selvstændige praktiserende læger som har udtrykt at der er mange læger derude som faktisk godt

have muligheden for at udskrive cannabis til deres patienter fordi der er mange patienter der efterspørger det og de må desværre sige

bragt det her på banen med at sige at ja vi har

interesseret i at det her skal være en debat hvor vi ikke kan nå hinanden vi ville så gerne

en fælles løsning

mange danske patienter i dag indtager cannabis mange bruger cannabisolie nogle bruger tabletter andre bruger andre former for cannabis og alle

til at købe cannabissen på det sorte marked

ikke kan nyde godt af cannabissens positive virkninger

handling dels går nogle glip af medicinen dels har

mange patienter som er rigtig kede af at de faktisk

forskning blandt andet jo særlig i usa som peger på positive virkninger så vi skal også

det er lidt påfaldende at alle de studier som sundhedsstyrelsen tager med i det notat

nogle der viser negativ effekt eller ingen effekt og jeg kan gå ind på det amerikanske cancerinstituts hjemmeside og finde en masse andre studier som ikke

den kritiske tilgang til vores myndigheder her

scleroseforeningen går også ind for medicinsk cannabis så vi har jo også andre former for eksperter hvorfor lytter vi ikke til dem

jeg ved ikke hvad det er men det var formanden derfra der skrev til mig

ind for medicinsk cannabis når du går op på talerstolen så det er hermed gjort

muligheden for at afprøve et produkt som så mange af deres lidelsesfæller har positive erfaringer med

går ifølge analysefirmaet infact ind for at vi legaliserer medicinsk cannabis i danmark cannabis til medicinske formål og

ikke virkede ville man så fortsætte med at udskrive cannabis på recept i holland i israel i tyskland i finland

man da have stoppet det for lang tid siden så hvorfor er vi så

vi har historier fra holland der viser

det her til et fast tilbud og hvis

på noget med økonomien og jeg bare sige at med alle de besparelser man har lavet andre steder og med alle de penge man har postet i sundhedsvæsenet virker det lidt mærkeligt hvis man ikke kan finde de penge vi vil finde jeg tror at hvis vi vil kan vi godt vi skal også huske at nogle af de mennesker der tager medicinsk cannabis ikke behøver meget af den dyre medicin så vi sparer nogle penge på den konto jeg sidder i øvrigt også jævnligt og godkender aktstykker fra sundhedsministeriet hvor jeg skal nikke til at man flytter penge fra en reservekonto til en anden så der må jo findes nogle penge på nogle reserver hist og pist

at der findes en masse syge danskere som

muskelkramper bivirkninger

det her drejer sig om at vi ved et

afhjælpe de her menneskers lidelser

sådan her hvis vi gerne vil og det håber jeg inderligt at vi gerne vil her i folketinget

som helst andet parti i salen lad os nu arbejde sammen om

finde en løsning for alle de patienter der beder

ærlighed hvormed ordføreren starter beskrivelsen af forslagsstillernes proces jeg synes nemlig som socialdemokraternes sundhedsordfører at det er ærgerligt at vi de andre partier har måttet forholde os til et fremsat beslutningsforslag

forslagsstillerne selv udtrykker det ikke har været særlig heldigt

kvittere for at ordføreren jo melder ærligt ud og siger at det

tager meget positivt imod at alle gerne vil

introduceret medicinsk cannabis bredere i danmark dér hvor udfordringen står lige nu er

så går der lang tid inden vi kan få introduceret det på markedet derfor prøver vi at

faktisk kan tilgodese flere behov det var det ene svar det andet er at ja de læger jeg har talt med ser den udfordring

alternativet

det afhænger af de drøftelser vi kommer til at tage det jeg vil gøre nu er at

mig ned sammen med alle de ordførere der måtte være interesseret i at tage en debat om

i den her proces og så vil vi tage den drøftelse